at

økonomer

jamen så

synes

og

tak jeg

egentlig

to

to

bliver

er

også

er i arbejde hvilke

vi

kommer til

vil det

vil

synes

her er jo

vi

rammer

kan gå ud

absolut

og tolv

til den

i

det

er tid til at vi må

sænke skatten på arbejde

det

med at

jeg

kunne

mit

var underfinansieret med mellem to og tyve milliard og

at

kom

var

er

af

her

og jo

to

og

ved ikke og agurkerne

sådan virkelig

arbejdspladser

gøre med

og det

der er fattig

værre

sådan set

gang

jonas

den

to

der er

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

af finansministeren og

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag

af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

af finansministeren

af finansministeren de er vedtaget

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og

fyrre

folkeparti og der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og

der stemmes om ændringsforslag nummer

afstemningen slutter for stemte

ændringsforslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer